nummer l en hundrede og en og halvfems margrethe vestager

beslutningsforslag nummer b en hundrede og to og tredive pia christmas møller forespørgsel nummer f seks og tredive titler på de anmeldte sager vil fremgå af

videnskabsministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om akkrediteringssystemet eksemplarer vil blive omdelt og ligeledes fremgå af

at regeringen i går ved justitsministeren og

har fremlagt reformpakken to tusind og tyve kontant sikring af danmarks velfærd som jo indeholder en stribe reformer som samlet set skal bidrage til at håndtere tre udfordringer som danmark står over for

vi er fri af krisen arbejdsløsheden har efter alt hvad vi ved toppet på et niveau der er fyrretusind lavere

det første at krisen har ændret det

vi skal betales tilbage for det andet står vi over for den kendte udfordring at vi får demografisk modvind de næste ti år

og endelig har vi for det tredje udsigt til at provenuet fra

velfærdssamfundet og det vil regeringen

syv og fyrre milliard kroner frem mod år to tusind og

vi lagde frem i går hvor et centralt punkt selvfølgelig er den tilbagetrækningsreform som skal forhandles i kredsen af partier der i to tusind og seks lavede velfærdsaftalen finansministeren har indbudt de partier

til forhandlinger startende fredag og hvis det lykkes at bringe reformpakken i hus har vi løst tre

skabt balance mellem indtægter og udgifter i år to tusind og tyve det skaber stabilitet og

omverdenen om at danmark er et land hvor der er styr på de offentlige finanser at være det modsatte det har vi set eksempler på straffes hårdt med højere renter for det andet vil det her betyde at vi har råd til at vedligeholde og udvikle velfærden i vort samfund fire friske milliarder om året

tilvejebringe den arbejdskraft der skal bruges til vores virksomheder når de skal have gang i væksten igen reformpakken skaber ethundrede og femogtyvetusind nye job i den private sektor så det er et

og jeg ser meget frem til de forhandlinger der skal starte på fredag og vil gerne her udtrykke det

ansvarligheden frem så vi kan få truffet de beslutninger der gør at vi kan sikre velfærden i det danske samfund det danske samfund som jo

hvis det bliver ved det kan alle få ordet

forsøger at bilde danskerne ind at de skattelettelser har været finansierede hvad de naturligvis ikke har

pensionerne for firehundrede og halvfjerdstusind danskere og når man ønsker at afskaffe efterlønnen er det så fordi man skal have råd til nye skattelettelser

kontante konkrete og præcise sætninger og derfor vil jeg også bare have et konkret og kontant svar fra statsministeren

ganske udmærkede aftale som fru helle thorning schmidt selv var med til at

i to tusind og seks og som skal adressere det

vi også nødt til at blive længere på arbejdsmarkedet hvis der skal være balance

lidt hurtigere sådan som det for eksempel har været foreslået af det radikale venstre med stigende styrke gennem de sidste mange måneder

for at forringe noget vi har ingen planer om at øge folkepensionsalderen ud over det niveau der

vi har et ønske om at det sker noget før ikke for at forringe men for at

overhovedet regeringen giver kun finansierede skattelettelser

og ni givet fuldt finansierede skattelettelser og det er vores tilgang til det og i den plan vi har lagt frem i går er der ikke plads til skattelettelser for hele formålet

lige meget hvor mange gange statsministeren prøver at sige det

i vismandsrapporten fra efteråret to tusind og syv står der bortset fra et lille finansieringsbidrag fra indekseringen af energiafgifterne er skattelettelserne ikke finansierede på kort sigt så skriver økonomiprofessor og tidligere overvismand peter birch sørensen

vedtog ufinansierede skattelettelser derfor må statsministeren tilgive os

forsøge at gøre det en gang til altså at

pensionisterne og afskaffelsen af efterlønnen

nu sagde statsministeren jo en hel masse men jeg

at der ikke bliver givet skattelettelser frem mod 2020 det er

i forbindelse med genopretningspakken og som

eneste rigtige finansieringselement der er i

løsning det er jo bestemt mit ønske og min ambition at de skattelettelser som er fuldt finansierede af danskerne selv bliver tøet op igen så jeg både håber tror og regner med at de skattelettelser som

det udgangspunkt at man må lede landet herfra hvor vi er nu

snakke om hvad der har været finansieret og ufinansieret de skattelettelser regeringen har givet gennem årene

altså statsministeren ønsker hverken

se mig ind i øjnene og det får så være hvad det er eller vicestatsministeren

og sige der bliver ikke givet skattelettelser

er det fordi efterlønsmodtagerne skal have taget deres efterløn ligesom folkepensionisterne skal have senere folkepension så der netop på et andet tidspunkt bliver råd til at give de her skattelettelser

er lige præcis det regeringen har gjort før

godt være at statsministeren ikke ønsker at tale om fortiden det kan

set godt forstå eftersom den økonomiske politik man har ført har været så fejlagtig

at se meget meget tydeligt at man vil gøre

at man vil forlange nogle forringelser af helt almindelige borgere som ikke har gjort noget som helst i forhold til den økonomiske krise

vil bruge pengene på skattelettelser

stor lemfældighed jeg har svaret meget præcist jeg har sagt at

som er skubbet ind i fremtiden fordi vi ikke

i forbindelse med at vi lavede genopretningspakken og ja jeg håber

sådan som det er aftalt i genopretningspakken så ja den skattelettelse kommer den har danskerne selv finansieret er der derudover så plads til skattelettelser

i de offentlige udgifter nul

nyrup rasmussens to tusind og ti plan fire milliard kroner om året sådan at vi kan investere målrettet i sygehuse i uddannelse i forskning og komme fri af den her lidt sure nulvækst og nedskæringsdagsorden som vi har stået med under krisen fordi vi fru helle thorning schmidt har lagt krisen bag os vi har lagt krisen bag os arbejdsløsheden har toppet og den er lavere end den noget tidspunkt var

nu kan venstres

styre deres udfald

jeg enig i som generel betragtning tror

meget godt fat i de konservative når de skejer ud men lige præcis på det her område må man bare medgive at de konservative har en særlig magi de konservatives tidligere formand herre bendt bendtsen fik gennemført skattelettelser

lene espersen fik gennemført skattelettelser og kan man virkelig forestille sig at vicestatsministeren den nuværende ikke har samme tyngde som sine to forgængere det tror

det jo er relevant at diskutere nu laver man en nedskæringspakke der rammer efterlønnere

rammer studerende og så videre og så videre

trumfe deres vilje igennem hvad angår spørgsmålet om skattelettelser hvad skulle grunden være til at de ikke kan det den her gang er vicestatsministeren svagere end sine forgængere eller hvorfor skulle

jo meget meget interessant

bare sige til herre villy søvndal at formålet

på grund af den krisestyring der har været

givet skattelettelser forbedret kredittider forbedret eksportkreditordninger

kommet fri af krisen med en arbejdsløshed som er meget lavere end den

men jeg indrømmer jo

vi har lavet

haft en omkostning og vi har her haft et par år hvor der ikke har været

jeg gerne lave om på så hele

vi fortsat kan udvikle vores velfærdssamfund og derfor er der ikke plads til skattelettelser

skal reduceres med to procentpoint ned til syv og tyve procent

er jo fint i en situation hvor der er vækst

afhængig af væksten i den private sektor men når man samtidig ved at der er lagt op til nulvækst i de kommende år jeg antager at regeringen fastholder nulvæksten i den offentlige sektor med den konsekvens vi har set over for ældre der får forringet deres hjemmehjælp over for folkeskoler hvor stadig flere dumper ned på minimumstimetallet over for hospitaler hvor der fortsat nedlægges

oplever det stik modsatte at under den nuværende statsminister er velfærden blevet forringet fordi kommunerne og regionerne er

som tilfældet er jeg tror slet ikke at de kan genkende

sker nu med en række yderligere velfærdsforringelser skulle være gjort af hensyn til at beskytte velfærden og det er jo derfor at vi stiller spørgsmålet igen er det ikke skattelettelser

at der er nulvækst

set ud på at vi kommer fri af nulvæksten den nulvækst som vil være alternativet hvis ikke vi laver reformer

der være udsigt til noget der ligner nulvækst

kommende ti år med reformpakken vil det være muligt for os når genopretningspakken er overstået at få realvækst igen nul procent om året på niveau med det som efter min bedste hukommelse

holdbar vækst det er finansieret vækst

må være en eller anden misforståelse jeg ved ikke hvor den er opstået

vil glæde mange her tæt på at der skal laves kommunale forhandlinger men det var formentlig ikke det statsministeren sagde eller var det

godt vende tilbage til diskussionen om de konservative kan statsministeren ikke godt forklare

kan være at statsministeren vurderer at barfoed skulle være den første konservative

af de tre seneste der ikke er i stand til det som de to

i i stand til nemlig at sikre at skattelettelser blev sat igennem det tror jeg virkelig undrer er han efter statsministerens opfattelse svækket i regeringen i forhold til de to foregående som var i stand til at kæmpe det her igennem eller hvad er grunden til at statsministeren vurderer at lige præcis barfoed i modsætning til sine to forgængere ikke vil være i stand til at kæmpe de skattelettelser igennem som

genopretningspakken betyder at vi regulerer for lønstigninger og prisstigninger

laver vi nu reformpakken som betyder at vi herefter kan vedligeholde udvikle

det er ikke fugle på taget det er ikke tro håb og

som gør det muligt at udvikle sundhedsvæsenet i en situation hvor der kommer flere ældre som gør det muligt at opretholde målsætningen om en procent til forskning også i en situation hvor danmark bliver rigere som gør det muligt at investere mere i uddannelse

går ud på det er hele formålet og derfor er der ikke skattelettelser i det her jeg ved godt at

ideologisk modstand mod skattelettelser

at få afklaret om ikke den her voldsomme modstand man mærker både hos fru helle thorning schmidt og hos herre villy søvndal over de skattelettelser regeringen har givet a tre omgange så ikke sætter sig i et synspunkt om at de skal rulles

er jo åbenbart nærmest en forbrydelse vi har begået mod danskerne at give tre gange fuldt finansierede

et

skattelettelser for i statsministerens plan er afsat

er fire milliard kr som i meget vid udstrækning vil tilfalde de rigeste boligejere og det er skattelettelser som regeringen ønsker at give samtidig med at lettelser i skatten på arbejde er indefrosset det

meget svært ved at få til at hænge sammen med den alvor

for dagen når han siger at alle kommer til at bidrage de studerende førtidspensionisterne efterlønnerne folkepensionisterne og

og derfor aflyser vi skattelettelserne også dem der skal gives

regeringen har et skattestop og det værner vi om og de økonomiske afledte effekter af et skattestop har vi taget højde for i reformpakken så vi opererer ikke med at

jeg glæder mig utrolig meget til det

se at der er hundrede procents sammenfald mellem regeringens og det radikale venstres synspunkter på hele

blive enige om det så er det da muligt at vi

ikke også kan blive enige om at sætte boligskatterne op det kan vi ikke blive enige om men det skal jo ikke ødelægge at vi er enige om noget så centralt

det har jeg ingen ambitioner om at forsøge at rulle tilbage eller sætte op eller noget som helst i den stil jeg siger bare så jordnært og så ydmygt som det næsten kan gøres

fortsætte med at lette skatten på boliger det endda at have afsat hvad der svarer til fire milliard for at gøre det er mere end

ind på førtidspension det kan jeg slet ikke få til at nå sammen jeg kvitterer meget gerne for at

er enighed mellem radikale venstre og venstre og konservative om at ville afskaffe efterlønnen

her i dag ville der ikke være flertal for det fordi hverken socialdemokraterne eller dansk folkeparti som også er med i forliget går ind for det så det må vi jo tage på fredag det her handler om den store plan og regeringens vilje til at fortsætte skattelettelsen på boliger samtidig med at skattelettelsen på arbejde er indefrosset

en holdning og det er så i øvrigt

holdning som vinder god støtte i den øjeblikkelige situation vi har nu lagt ryg til en krise som vi er igennem arbejdsløsheden er lavere end det alle gik og frygtede siden november er arbejdsløshedstallene faldet hver måned til et niveau der er lavere end det vi så hele vejen op

er også skabt det må man jo åbent sige en situation hvor danske boligejere mange har oplevet at værdien af deres ejendom

faldet det ville ikke

møde den situation på boligmarkedet

regeringen den holdning at man ikke

mange familier vil være uenige med statsministeren i når man ser på hvordan folk sådan set bruger den værdi som deres bolig udgør

når jeg bliver lidt ærgerlig over statsministerens svar

det fordi statsministeren manipulerer og siger jamen lige nu i den konkrete situation statsministeren har lige netop sagt

fordi vi har et problem frem til to tusind og tyve det statsministeren så tilbyder befolkningen er at vi bliver ved med at gældsætte os forhåbentlig i mindre grad men vi bliver ved med at gældsætte os

balance og så fortsætter gældsætningen derefter det siger jo kun noget om alvoren vi står i at det

regeringens side er at vi ét år inden for de næste ti år vil være i balance resten af tiden vil vi gældsætte os

er statsministerens mantra om tro håb og gældsætning

alvorlig er situationen og jeg beklager også at

det samme sådan er det jeg synes det er tankevækkende at statsministeren siger det går ikke nu nej men det vi diskuterer er to tusind og tyve og jeg forstår fortsat ikke at statsministeren vil lade studerende førtidspensionister efterlønnere almindelige pensionister børnefamilier og andre mennesker bidrage til at

den her dybt alvorlige situation danmark står i samtidig med at statsministeren afsætter

for at vi kan vedligeholde og udbygge det her samfund

er det fordi vi synes det er en god idé at give vores su system et drej så de unge bliver lidt hurtigere færdige og kommer ud

at arbejde så vi kan investere noget mere i folkeskolen det er jo de motiver der driver os det er jo ikke tænkt som noget overgreb derfor er

hundrede procents sammenfald mellem regeringens position

mange kræfter på at se om vi kan finde nogle andre områder vi kan diskutere og blive uenige om

også glæde os over den her enighed og så hver især gøre hvad der står i vores magt for at sikre

et tæt samarbejde med dansk folkeparti om den økonomiske politik

i relation til dansk folkeparti og hvis

der nøglen ligger det radikale venstre og regeringen er enige dansk folkeparti møder konstruktivt

ind til forhandlingerne uden ultimative krav så så nøglen ligger hos socialdemokratiet skulle

og da antallet gør at der er nogle sekunder ekstra til hver

jeg altid og det er også rigtigt men tak til fru margrethe vestager og så

skal spares på stram økonomi ude i kommunerne

det vi hørte om i går mit spørgsmål er hvorfor går regeringen ikke til de multinationale selskaber altså jeg har lige gennemført en ny

kelloggs fujitsu leaf

helt op til otte og tyve år

multinationalt selskab undladt at betale skat i danmark

så glade fordi regeringen med den tidligere skatteminister havde indkaldt folketingets partier til forhandlinger om hvordan vi kunne stramme reglerne stramme indsatsen over for de multinationale selskaber for at få et betydeligt milliardbeløb i kassen

forberedt med et meget grundigt notat fra skatteministeriet hvor man opregnede en hel stribe af forskellige forslag der kunne gennemføres for at sikre at de multinationale selvfølgelig

kommer der en ny skatteminister og dagen efter er de her forhandlinger aflyst og erstattet med et orienteringsmøde om hvad regeringen gør men intet om hvad man yderligere vil gøre for at få de her multinationale selskaber til at betale skat er statsministeren enig med den nye skatteminister i at aflyse forhandlinger med folketingets partier der kunne have ført til

multinationale selskaber der virker i danmark

multinationale selskaber der virker i udlandet enhver skal svare det rigtige beløb i skat og derfor har regeringen jo også taget en række initiativer

hvis man på et andet tidspunkt adresserer de her spørgsmål til skatteministeren

det er regeringen og skatteministeren også indstillet på

også baggrunden for hvis jeg ellers er tilstrækkelig veloplyst

er umiddelbart efter påske eller lige før påske

af skattereglerne at forfølge det synspunkt at man skal svare det man skal svare ved kasse et det får nu ikke den her anden udfordring

og femogtyvetusind flere pensionister så rykker ved nogle balancer i vores samfund hvor vi er nødt til at

havde den tidligere skatteminister jo indset

et ret kraftigt ordvalg og derfor fået udarbejdet et helt katalog over hvad der gøres ekstra for at få betaling fra de her multinationale selskaber der var indkaldt til forhandlinger partierne i folketinget

penge fra de multinationale selskaber og vupti ny minister nul forhandlinger

vil gøre mere alle nye initiativer er aflyst der spørger jeg så bare ganske enkelt synes statsministeren det er en klog politik

og så i stedet for gå på jagt hos de ældre hos

der virker internationalt og som i andre lande ville blive kaldt et multinationalt selskab hvor kollegaer til herre frank aaen i

eller det er internationale selskaber der er forankret i andre lande og som virker i danmark det ønsker regeringen at forfølge og når herre frank aaen nu siger at

er det imod bedre vidende regeringen ønsker at forfølge det her regeringen har taget en række initiativer ved skatteministeren og det vil den nye skatteminister også følge op på og det vil han jo i øvrigt have lejlighed til at orientere herre frank aaen om på det møde som

nichts weiter hvorimod alle de initiativer som den gamle skatteminister havde forberedt og gerne ville forhandle med partierne om

aflyst det er det der er virkeligheden

et forhandlingsmøde om nye initiativer

selvfølgelig skal de danske multinationale selskaber også betale skat det var i øvrigt også en del af dagsordenen for det der skulle have været i gang jeg var forleden dag til et møde i ap møller på deres generalforsamling

i danmark fem og halvtreds million

i danmark når vi ser bort fra olien det samme gælder danisco carlsberg fl schmidt nkt der er rigeligt med multinationale selskaber

var forhandlinger i gang om at få ændret for at få flere penge i statskassen det aflyser man og til gengæld går man på jagt hos alle mulige andre almindelige mennesker her i landet

år har langt flere forlader arbejdsmarkedet end er unge der træder ind der bliver simpelt hen

dansk erhvervsliv og også udenlandske virksomheder i danmark nogle ordentlige rammevilkår herunder

man alternativt kunne placere sine investeringer

ud af landet når de rammer så er lagt skal de også respekteres

gentager nu for tredje gang at regeringen har det synspunkt at alle og det uanset om man er person eller virksomhed skal betale

på det her og skatteministeren har indkaldt ordførerne til et møde

og årsagerne til det og regeringens svar er

meget brutalt man bryder de mange løfter man har givet om

frede efterlønnen og frede

forringet jo selvfølgelig tage stilling til det samme gælder

hjemmehjælpere og andre som har hårde fysisk nedslidende job som regeringen nu vil fratage

stigende til begyndelsen af halvfjerdserne det er den brutale reform som regeringen lægger op til årsagerne til hullet har været diskuteret og statsministeren har selv om han jo er belastet af en fortid i finansministeriet hårdnakket påstået at

er fuldt finansieret årsagen til at vi går lidt op i det er jo

vi var med til at lave en velfærdsaftale i to tusind og seks

finansminister den treogtyvende november to tusind og syv og den ellevte januar to tusind og otte velsagtens som en af statsministerens første gerninger i det nye år to tusind og otte udgiver han

et såkaldt konvergensprogram for to tusind og syv hvor der står følgende de nye prioriteringer i skatte og udgiftspolitikken frem mod to tusind og femten svækker isoleret set finanspolitikkens holdbarhed

jo oplyse at efter valget i to tusind og syv trak

udarbejdede et nyt

at der også var optræk til overenskomstforhandlinger

flertal her i salen der sagde skal vi ikke intervenere direkte i dem og træffe beslutning om at der skal stilles ekstra penge

får de offentlige udgifter til at stige så

udtrykket at vi lettede foden fra speederen det var svært dengang

at holde foden nede på

set baggrunden for at danmark i dag er i så ret god en form herre morten bødskov skal jo sammen med mig glæde sig over

meget godt udgangspunkt for nu at få truffet de nødvendige beslutninger der gør at de huller der er i vejen fremadrettet dækkes til inden vi

et konvergensprogram hvor der står de nye prioriteringer i skatte og udgiftspolitikken frem mod to tusind og femten svækker isoleret set finanspolitikkens holdbarhed det er et program som den daværende finansminister sender over i folketinget altså vil statsministeren som er manden der sendte det her over i folketinget stadig påstå at de skattelettelser som blev givet i to tusind og syv var fuldt finansierede når han har oversendt et konvergensprogram til folketinget hvori det her står

det er derfor at vi er nødt til at få fuldstændig klarlagt

den regning som statsministeren går rundt og siger

er at man har givet ufinansierede skattelettelser for det er jo det der står her og så kan statsministeren grine lige så meget han vil men det citat er hentet fra en publikation som den daværende finansminister nuværende statsminister har oversendt til folketinget er det rigtigt eller forkert at der står det jeg har læst op

at herre morten bødskov gerne ville overtage styringen af det her land fra nu af

en stor ambition så må man bare helt stilfærdigt sige

skrive historiebøger det kan man

og derfor er det store spørgsmål vi mangler at få svar på

er givet til ganske almindelige danskere skal rulles tilbage de er åbenbart altings ulykke altings ulykke stammer fra at regeringen ad tre omgange har givet skattelettelser til ganske almindelige danskere

et cetera det forklarer altings ulykke jamen så lav det om

anviser provenuet fra de skattelettelser der gives til at finansiere socialdemokratiske velfærdsrettigheder

stillet forslag her i folketinget om ufinansierede velfærdsrettigheder

går rundt og siger at de her skattelettelser fra to tusind og syv er finansieret inden for rammerne

og femten planen og når nu regeringen har fremlagt en reformpakke hvor man skal sikre at der er balance i økonomien og hvor et af problemerne er at der er et reformefterslæb i

femten planen vil statsministeren så stadig fastholde at de her skattelettelser er fuldt finansierede

så går hans finansminister og foregøgler danskerne noget som der simpelt hen ikke er hold i

vi jo nødt til at vide hvad udgangspunktet

halvfjerdstusind får forringet deres folkepension og afskaffelse af efterlønnen hvorfor siger man så ikke sandheden og siger at en af årsagerne til at regeringen foreslår et så brutalt indgreb er at man gav ufinansierede skattelettelser i

det er folkepensionisterne som nu skal betale regningen for at toppen af danmark dengang fik meget meget store skattelettelser

og femten planen ikke er efterlevet ja og nej vi var fuldstændig på sporet af to tusind og femten planen indtil krisen ramte os

der kom en krise

der ramte den globale omsætning som kostede eksport og som kostede arbejdspladser den krise er vi nu i øvrigt

har jo alt sammen været med til at gøre danmark rigere mere konkurrencedygtigt gjort det mere attraktivt at arbejde jeg troede i øvrigt også vi var enige om at

en skat der gør at de også har noget tilbage når de kommer

der har været læst et spændende citat

nogle der husker den her historie om de tyve milliard

gør jo at der sætter sig et eller andet det er ikke historieskrivning det er bare

det må andre så betale

til at det skulle være så mærkeligt at holde fast i den diskussion over for statsministeren

for de sidste par måneder

der var landsråd hos de konservative der talte vicestatsministeren for lavere skat som en af de konservatives mærkesager vi skal ikke længere tilbage end

den nyudnævnte politiske ordfører ville sænke skatten

offentligt ansatte men ikke blot

altinget skat den niogtyvende marts

åbner for nye skattelettelser det får i øvrigt også de konservative til at juble her ved herre mike legarth der siger synes det lyder aldeles glimrende også liberal alliance er meget glade

set se hvad det er regeringen er på vej med de konservative vil have det den nye skatteminister vil have det og det ender altså med at vi står

kommunale velfærd må holde for at suen skal beskæres inden længe ryger de første ud af dagpengesystemet tusindvis af danskere der ikke længere kan få dagpenge fordi de skal betale regningen for de ufinansierede skattelettelser

er der nye skattelettelser på vej vil statsministeren fuldstændig trække tæppet væk under alt hvad de konservative går og lover danskerne og fuldstændig slå fast at der ikke er nye skattelettelser på vej

det vi skal regne med ligesom forud for sidste folketingsvalg hvor der blev givet skattelettelser kort

at selve tanken om

simpelt hen ligger herre jesper petersen så

ikke sådan at

en indbygget holdningsmæssig modstand mod tanken om at danskerne skulle

har trykket

det er jo lige en de facto skatteforhøjelse det er faktisk også det inderste element der er indregnet i fjerde løsning som der er rigtige penge bag men holdningsmæssigt

hvis der var råd til skattelettelser var det da interessant

jesper petersen blive ved med at gentage igen og igen

så længe nogle gider at høre på det alt det her med de ufinansierede skattelettelser denne regering har givet skattelettelser i tre omgange

og de har alle tre gange været fuldt finansieret krone til

i den sidste skattereform at ikke bare hænger det sammen krone til krone det gør også danmark rigere

få danskerne til at arbejde lidt mere seks otte ti tolv minutter det ville være fint mod så til gengæld at tage noget mere skat ind på det

energi forurening slags ting det øger arbejdsudbuddet det gør danmark fem milliard kroner rigere det er altså en overskudsforretning

kan vi godt tage som udgangspunkt men de to før det var ikke jeg synes egentlig på så glimrende vis tidligere i dag har fået fået læst op

herre morten bødskov hvordan den nuværende statsminister faktisk selv har stået ved det før vi kan tage

aarhus universitet der sågar har

vi vil godt være med til at lette skatten for nogle danskere det ligger i vores skatteudspil det bliver ikke en stor skattelettelse til almindelige lønmodtagere men der ligger faktisk en lille en nemlig lavere skat på arbejde dér hvorimod millionærerne skal betale mere men det jeg får ud af statsministerens svar er for det første at han ikke vil vedkende sig den politik han selv har ført men for det andet også at hvis der skulle vise sig at være en bedre økonomi i to tusind og tyve

årene inden end det der er lagt frem nu kommer de penge til at gå til skattelettelser

nogle af alle de forringelser der ligger af den kommunale velfærd

af su’en af førtidspensionen det er nye skattelettelser man sigter

hjemmefra har man besluttet sig for at omskrive historiebøgerne og gøre tre gange fuldt finansierede skattelettelser til ufinansierede hjemmefra

jesper petersens egen formand brillerede jo med det tidligere

at læse det udspil vi kom med i går hvoraf det jo meget meget klart fremgår at hele ideen med

undgå den situation hvor vi i de næste ti år kommer til at sidde med en sur nedskæringsdagsorden fordi vi ikke har de ekstra

for at vedligeholde og udbygge vores velfærdssamfund det er for at undgå den situation som

direkte ned i så stort et hul på vejen foran os at

fare at det får renterne til at springe mellem fingrene på os at det ødelægger væksten at det koster arbejdspladser det er hele formålet

flere og flere elever i skoleklasserne

ret mange danskere der har anset for at være en del af vores velfærdssamfund men som

skal til at ændre udsigterne til deres pensionisttilværelse det at kunne gå på efterløn selv om de måske er ved at være slidt

om få måneder ser vi første tusindvis af danskere ryge ud af dagpengesystemet fordi de skal betale regningen for de ufinansierede skattelettelser som statsministeren ikke vil stå ved stå nu ved dem og så lad os

har villet have at skatten skulle ned men har ikke villet finansiere det det var der råd til mens olien sprøjtede op af nordsøen og alt gik godt det var der ikke da finanskrisen kom

ikke skjule det længere og regningen havner altså hos helt almindelige danskere vi har også lagt en plan frem ja vi vil også effektivisere i den offentlige sektor det kræver af danskerne

sjovt at lægge det frem vi lægger forskellige skatteændringer frem det

en langt mere rimelig kurs end den statsministeren præsenterer for danskerne

at skulle give nye skattelettelser jeg konstaterer bare at det rum man åbner i den plan

er det skattelettelser man sigter på det er det der er åbnet for

at der er en fælles erkendelse af at vi har en udfordring sådan må jeg forstå de reaktioner der

den er større for nogle end for andre

givet i genopretningspakken som jeg forstår man er imod og vil rulle tilbage det er givet at

otte og jeg forstår at nogle i hvert fald har en tanke om at den skal være

at så er udfordringen tilsvarende større men i hvert fald er der som minimum en udfordring på syv og fyrre milliard kroner og jeg vil da gerne sige at vi glæder os til forhandlingerne de involverer jo så ikke i sf i første række

vi glæder os til de forhandlinger vi glæder os til at få de konkrete bud på hvordan den her

løftes for ja vi ønsker at sikre velfærden og ja det er at sikre velfærden at skaffe de ekstra

skal bruges til sundhedsvæsenet bliver flere ældre og

her skal udsætte mødet indtil klokken fjorten

sige to ting i to tusind og otte var danmark netto gældfri vi havde mere til gode end vi skyldte væk og derfor er det meget svært at se hvor skattereformerne fra

og syv ikke var finansieret fordi så havde vi jo

og det havde vi ikke vi havde faktisk flere penge til gode end vi skyldte væk for så vidt angår to tusind og ni skattereformen har

debatter med mig her i salen erkendt at

finansieret så den diskussion kan vi jo så bare lade ligge

morten bødskov at regeringen ikke har pålagt kommunerne nogen besparelse vi har godkendt de budgetter kommunerne har fremlagt vi har skaffet finansieringen til

består det i at kommunerne konsekvent har overskredet deres budgetter og derfor er det eneste

de skattelettelser som man gav i to tusind og syv var

fra før sommerferien er et svar på en del af genopretningen af dansk økonomi

som vi lige har diskuteret med statsministeren at der

som følge af regeringens nedskæringspakke jo skal findes en række besparelser rundtomkring blandt andet i kommunerne

var ufinansierede det står skrevet i regeringens konvergensprogram fra to tusind og syv

femtende at der bliver fyret i tusindvis af medarbejdere i kommunerne lige i øjeblikket tror jeg dog alligevel ikke at den nuværende finansminister vil afvise der bliver fyret i tusindvis af medarbejdere som følge af den økonomiske politik regeringen har præsenteret kommunerne

hvis det bare var budgetoverskridelser i gåseøjne kommunerne skulle indfri

er det gode spørgsmål jo hvordan det kan være at regeringen

skriver hvad konsekvenserne af den nulvækst man har pålagt kommunerne er nemlig

milliard kroner vil det sige at finansministeren vil

fyringer der sker i kommunerne det skyldes ene og alene budgetoverskridelser og derfor kan man

milliard kr der står i genopretningspakken ikke skal findes nogen steder

være at der er så store besparelser som der er lige

ti fremskrevet med løn og prisudviklingen det betyder at man kan have det samme personale i to tusind og elleve som man havde i to tusind og ti for beløbet fremskrives med lønudviklingen og man kan købe de samme varer og tjenesteydelser i to tusind og elleve som man kunne købe i to tusind og ti fordi det reguleres med prisudviklingen

i to tusind og elleve dog fremskrevet med pris og lønudviklingen og når vi kommer til to tusind og tretten

det samme som i to tusind og tolv

med pris og lønudviklingen

to tusind og ni ved adskillige lejligheder hvor herre morten bødskov svingede sig højt op i lianerne og fortalte om hvordan kommunerne skar ned begrænsede

fem milliard kroner mere end budgetteret og derfor var det jo ikke rigtigt hvad herre morten bødskov brugte et helt år på at sige og det er heller ikke rigtigt at kommunerne får færre

bliver fyret over titusind

store besparelser på den grundlæggende velfærd

for de burde jo være i arbejde hvis ikke det var fordi regeringen havde gennemført en meget meget voldsom opstramning i de offentlige udgifter med den konsekvens at det har medført store fyringsrunder i kommunerne

kommunerne bidrager med tretten milliard kroner

fald overtager økonomistyringen

at der ikke bliver nogen grænser for hvad kommunerne

man aftaler ganske vist et budget men skulle kommunerne

så er det i orden med herre morten bødskov sådan har jeg forstået det og det har vi jo haft debatter om tidligere

bare sige at jeg mener

vil være et uansvarligt system når vi indgår aftaler

jo meningen at budgetterne skal holdes herre morten bødskov har indtil nu

har pålagt kommunerne at spare ikke ét og derfor er det herre morten bødskov siger

at der er nogle kommuner der ikke har overholdt budgetterne

tilpasse deres forbrug

milliard kroner i besparelser til ikke at have nogen som helst konsekvenser

hvad er det for en økonomi regeringen opererer med

blandt andet i kommunerne altså har det slet ikke nogen konsekvenser at man gennemfører nulvækst i kommunerne og at velsagtens halvdelen af de tretten

så kom krisen og så måtte vi jo

de offentlige kernevelfærdsydelser siden to tusind og et op med fireoghalvfjerdstusind million

højeste niveau de nogen sinde har været i danmarkshistorien med den bedste service der har været der er ethundredetusind flere der bliver behandlet og hurtigere på hospitalerne og så videre og så holder det niveau i tre år er

morten bødskov det er at vi måtte afstå fra nogle ting som vi gerne ville

pris vi synes vi kan forsvare er at vi så fastholder det høje niveau vi har nu så herre morten bødskovs forklaringer er forkerte der er ikke skåret ned i kommunerne de får de samme penge

elleve oven i købet reguleret op med pris og lønudviklingen

tretten reguleret op i forhold til to

det kan godt være at herre morten bødskov tror at det er en besparelse men hvis man nu tager en af herre morten bødskovs fæller

besværer sig over det her man i aalborg

budgetterne og alle familier ved jo at man ikke bare år efter år

herunder uddannelsesområdet på det højeste niveau

vi kan forbedre undervisningen for eleverne inden for de rammer der er til rådighed og fordi vi har den ambition at vi udover at verdens dyreste folkeskole også skal have en af verdens bedste folkeskoler

det her tre hundrede og tres graders eftersyn af

der er jo kommet et godt og solidt grundlag

så vi kan styrke det faglige så vi kan få bedre indhold

tilføre it til folkeskolen og så videre så vi arbejder stærkt på den målsætning

vi har jo indbudt til forhandlinger og vi håber meget

spørgsmål så er der også her når det handler om folkeskolelærere kød og blod på danmarks lærerforening har lavet en undersøgelse en rundspørge som viser at mere end fem hundrede lærerstillinger forventes nedlagt herunder

masser og masser af fyringer af folkeskolelærere

kan tale om at man gerne vil have verdens bedste

foreslå megaklasser

forstået noget som helst men jeg tror faktisk at der er ret mange der sidder rundt omkring som har meget svært ved at forstå hvordan man

vi vil have verdens bedste folkeskole

derudover at vi skal have flere børn i klasserne vi skal have megaklasser og så tonser vi lige en ekstra gang med en ordentlig omgang milliardbesparelser

blandt andet betyder at rigtig mange folkeskolelærere mister jobbet

er rigtig mange der simpelt hen ikke forstår derfor

gerne give finansministeren chancen for at adressere de her fyrede folkeskolelærere forklar dem

at man vil have verdens bedste folkeskole og at man så fører en politik som betyder at kommunerne nu må afskedige rigtig mange folkeskolelærere samtidig med at regeringen har forslag om at man skal hæve klassekvotienten at man skal lave megaklasser hvad enten det sker i forhandlingerne om folkeskolen eller det sker som en del af det såkaldte frikommuneforsøg jeg tror at der er rigtig mange folkeskolelærere

at vi har en af de bedste folkeskoler

det her er et spørgsmål om at tilføre

er et spørgsmål om at vi nu

indretningen fokuserer på det faglige fokuserer på

det er på den måde vi skal få verdens bedste folkeskole

i disse år nemlig at vi bliver flere ældre og at

samfundet og det er vi også nødt til at gøre og derfor arbejder vi jo nu med en reform af folkeskolen som jeg håber at

med til for at vi kan styrke folkeskolen

at regeringen her med finansministeren i spidsen mere eller mindre står og siger at

betyder noget at vi afskediger så mange hundrede folkeskolelærere som

i øjeblikket det er en nødvendig tilpasning

højst overraskende synspunkt

at det ikke betyder noget at man afskediger så mange folkeskolelærere i kommunerne som man gør lige i øjeblikket det er en del af en

må vi forstå vi beder bare regeringen om at stå ved sit ansvar

set det eneste sig det som det er

man fører en økonomisk politik som betyder udover i tusindvis af nedlagte stillinger og fyrede medarbejdere generelt i kommunerne

blev mindre og at krisen derfor har nogle omkostninger de omkostninger har i danmark blandt andet været at der er ethundrede og firstusind job i den private sektor der er forsvundet derfor er en af hovedopgaverne nu at vi kan

sket nogen nedskæringer i kommunerne tværtimod får kommunerne hvert år reguleret det beløb

vil der være plads til

at vi skal genskabe produktion og beskæftigelse i den private sektor for når alt kommer til herre morten bødskov så er det det vi lever af i det her samfund

skabes i den private sektor

nu handler om uddannelse og at det så skulle være krisens skyld at der nu skal fyres de her mange folkeskolelærere rundtomkring i kommunerne

underligt at lande som

på trods af at de retter økonomien op selv spanien som finansministeren ellers ynder at skræmme med i alle mulige ubegrundede sammenhænge har som en del af deres konvergensprogram faktisk i nogle tilfælde

fastholde investeringer på uddannelsesområdet tyskland opprioriterer frankrig skåner også uddannelsesområdet og vi kan sikkert finde andre lande hvorfor fordi de lande har regeringer som tør

for at genoprette økonomien

ved at det er vigtigt at fastholde uddannelser det burde jo stå ovre på døren

betyder det noget for fremtiden om man fører en økonomisk politik som

er et område vi prioriterer

sige til de mange der følger den

her debat i folketinget at herre morten bødskov

vælde ud han repræsenterer et parti som har anerkendt at der er et hul i kassen på syv og fyrre milliard

som skal fyldes op herre morten bødskov har præsteret at komme med et bidrag på tre milliard kroner ud af de syv og fyrre milliard

at sikre at den her samfundsøkonomi er i orden er at bidrage med

milliard kroner til en udfordring der er syv og fyrre

at stå og høre her at herre morten bødskov bare

overskride alle budgetter

morten bødskov også lade staten overskride vil han også lade regionerne overskride

ungepakke der hjælper de praktikpladssøgende når otte tusind unge i dag står uden en praktikplads og man kan konstatere at det er nøjagtig samme niveau som i august sidste år til trods for at man har hævet praktikpladsbonussen i november måned

en styrket indsats over for unge ledige sigter

at i stand til at få vedtaget fire

tyve procent flere uddannelsesaftaler end i to tusind og ni

bekymrer mig og jeg tror også at det bekymrer rigtig mange af de unge der står derude i dag

er sivet ind i ind i regeringens sikkert mange kloge hjerner at der faktisk er et problem med at

her mange unge mennesker ikke kan få en praktikplads

er lavet aftaler som vi også er involveret i altså at man i dag kan få halvfjerdstusind

man i regeringen er totalt ligeglad eller

man rent faktisk har overset at der er et problem når der står otte tusind der ikke

er enig i at skolepraktik

end i to tusind og ni faktisk to

kan være udsigt til at vi i løbet af nogle måneder skal kigge på det her igen

ministeren måske har gjort sig tanker om hvordan udviklingen

endnu større hvis vi bare står her og venter hvornår

vil ministeren tage initiativ til at der

endeligt svar på men det er klart

de her cirka syv tusind en hundrede og halvfjerds

skal overvåge det her område og også overvåge det meget nøje

der er en hel masse byggerier der skal i gang der skal bygges en forbindelse over

der skal bygges et stort statsfængsel på nordfalster der skal bygges en jernbaneforbindelse ned over sjælland og alene ud fra det kan man jo se at der bliver behov for rigtig rigtig mange hænder når vi så samtidig kigger på at der faktisk er rigtig mange der ikke kan komme til at lave noget fordi de for eksempel ikke har en praktikplads

jo i løbet af ganske få år står i en situation hvor der ikke er

ikke nok der har en uddannelse til at man kan få udført de her arbejder i hvert fald ikke med danske hænder hvem skal bygge det her hvis ikke de

er afgørende at vi også får uddannet

læse skrive og regnekurser

på den anden side spares fem hundrede million kroner på folkeskolen to hundrede million kroner på produktionsskolerne og ni hundrede og en og fyrre million

for at er den vej

økonomisk stabilitet

hvor man i stedet for at spare på uddannelse

investerer i uddannelse netop for at man på den længere bane er i stand til at

sikre at der er økonomi til

den velfærd som vi alle sammen gerne vil have

men allerførst vil jeg da godt anerkende

ministeren har fokus på at der er nogle der har det svært

det jo et paradoks at vi på den ene side siger at

vi mangler uddannede mennesker det har vi diskuteret

give nogle penge ganske lidt til dem der har

der har brug for en almindelig uddannelse som gerne

se at der bliver rigtig rigtig mange uden uddannelse som der ikke bliver brug for

en efterspørgsel på folk med uddannelse

hvert fald som tingene ser ud i øjeblikket

rent faktisk kan se at vi kan flytte nogle mennesker fra ikke at have uddannelse eller have for lidt uddannelse

en uddannelse som rent faktisk vil blive efterspurgt i fremtiden men det er jeg ikke sikker på at

hverken ministeren eller resten af regeringen er i stand til at indse

være sådan at hvis det virkelig gik så godt med at spare for

og det blev bedre af det så skulle vi jo bare spare noget mere for så blev det rigtig godt

der bliver brug for mange i fremtiden

det kan være umuligt at nå hvis man kun bruger ti million kroner ekstra på dem der har haft det svært i folkeskolen

det som situationen er i dag har de jo ikke mulighed for det fordi der er sparet

mange penge på voksen og efteruddannelserne

vi har i øjeblikket cirka ethundrede og halvfjerdstusind ledige i danmark og de bliver sendt ud i mange forskellige aktiviteter ville det da ikke være fornuftigt

uddanne sig i stedet for at de de bliver sat til at finde ud af hvordan de kan lave deres cv og hvad de nu ellers kan blive

andet på den baggrund nedsat en embedsmandsgruppe som skal se på

når jeg ser rapporten og

rygning blandt forældre i hjemmet og det kan være søskende og så trækker det selvfølgelig i modsat retning hvis der

have røg i næsen selv om

andelen af rygere cirka tre gange så stor blandt borgere med ingen eller kort uddannelse i forhold til dem der har den længste uddannelse og det er medvirkende til at levealderen forøges langt mere for folk med lang uddannelse end for folk med kort eller ingen uddannelse det betyder samtidig at børn hvis forældre har ingen eller kort uddannelse

en større risiko for at blive rygere selv og det er det vi ser i den netop offentliggjorte skolebørnsundersøgelse og derfor kan det ikke understreges nok at forældre har et stort medansvar for om deres børn begynder at ryge de centrale tiltag som er taget

af regeringen vedrører lov om lov om røgfri miljøer som jo har fjernet røgen fra husenes indre i stort set hele landet mærkning af cigaretpakker med advarsler atten års aldersgrænse for køb højere afgifter og nu også billedadvarsler på cigaretpakkerne

sker noget og jeg håber inderligt at disse

yderligere og der ligger selvfølgelig også et stort ansvar på uddannelsesstederne

der foregår uden for skolegården og så videre vi skal alle sammen være med

færdes sundhedsmyndighederne følger udviklingen nøje og fortsætter kampen mod rygning ved hjælp af oplysning og også ved hjælp af kampagner

jeg da

når ministeren siger at man skal fordrive rygning alle steder for unge så er det også det vi fra socialdemokratisk side gør alt for at udvikle

så det er det der vil ske det faktum

længe inden det er lovligt

er der nitten gange flere unge rygere

socialt belastede familier eller familier med lavt uddannelsesniveau og en lav indtjening så vi må gøre en helt særlig indsats og det er naturligvis min opgave

løfter regeringen så den opgave og lad mig komme med et citat fra den nuværende statsminister lars løkke rasmussen tilbage fra oktober to tusind og syv og citatet lyder vi vil ikke finde os i at man næsten kan slå op på postnumre og se hvor gammel en person bliver citat slut

jo det som indenrigs og sundhedsministeren også er inde på vi ved at rygerne rent faktisk lever otte ti år kortere end dem der

jeg plejer at kalde en dødelig duo

som den nuværende statsminister netop sagde tilbage i to tusind og syv hvor

de personer lever henne som kommer til at leve

og at det er et spørgsmål om at

borgere der har mere sygdom

men hvordan er det vi når derud

de her femten årige fra socialgruppe

tror sundhedsministeren på at billedreklamer er det der skal tilføres af nye tiltag for at tippe

billedadvarsler skal der til

og hvorfor det virker og her får vi et nyt enestående redskab i de kommunale sundhedsprofiler det vil nu blive muligt for kommunerne at vurdere effekten af en kampagne fordi de kan sammenligne sig selv med tidligere år og de også kan sammenligne deres egen indsats med indsatsen i andre kommuner det gør jo danmark til et meget interessant laboratorium

hvis jeg skal nævne noget andet end billedadvarsler og

giver kommunerne et rigtig godt redskab til at

kampagner op

det er socialdemokraternes helt klare holdning at vi

hvad det er der nytter hvis vi skal tage meget lang tid om at finde ud af hvad det er der nytter og hvad det er der har effekt

jo bare at yderligere rigtig mange tusinde begynder

jeg vil da gerne spørge sundhedsministeren helt konkret når nu ministeren siger at man skal gøre flere ting og ikke blot én ting og det er jeg meget enig i

regeringen har sagt at

vil være med til at tage det skridt eksempelvis at gøre tobak usynligt i butikkerne man ville stadig væk kunne købe det alle steder

helt af sig selv fra hylden og ned i indkøbskurven det er her jeg prøver

at anholde regeringens vilje til virkelig at gøre andet og mere

når jeg viger tilbage for det skyldes det at vi

om det virker overhovedet dernæst det er lidt formynderisk for det handler jo altså om voksne mennesker

og i princippet er det jo disse voksne menneskers egen sag

men formynderiske tiltag virkelig hvor de ikke længere kan se om der er cigaretter og skal spørge

fra menneskenes boliger end vi gør i dag

jo hvis det virkede men virker det har vi tegn på

jo mere obskurt det bliver at dyrke en last jo mere opstår der fællesskaber i de obskure miljøer

gør man noget som har nytte og

det er muligvis vores vores ideologiske forskelle der gør det men jeg har meget vanskeligt ved

købe den alle de steder man kan i dag

skulle være mere formynderisk end at have en pakke cigaretter som illustrerer al

som opstår

signalet det man ønsker at gøre er nøjagtig det samme og jeg mener ikke at nogen af delene er symbolpolitik jeg mener det ville være et spørgsmål om at sætte sådan noget i værk fordi vi ønsker en effekt årsagen til at ministeren og jeg kom for sent var

vi diskuterede afgifter på cigaretter og der må jeg blot sige at norge har sat afgifterne op

de har også gjort tobakken usynlig og de ryger mindre og især de

hvis man lægger det oven i dem der ryger så kommer vi højere

det er jo derfor eu helst vil forbyde snus

men jeg er ikke sikker på at man kan bruge norge som et lysende eksempel og under alle omstændigheder er grænsehandelen jo vokset

så vil jeg rejse det spørgsmål om det virkelig er synet af en indbydende hylde med cigaretter som får rygeren til at købe cigaretter er det virkelig det der gør at man ikke kan modstå trangen det tror jeg ikke det er

det ministerens opfattelse at de femten årige selv køber

at knap tyve procent af de femten årige inden for den seneste måned havde købt cigaretter i et supermarked eller i en kiosk

det er jo ikke tilfredsstillende hvis det forholder sig sådan at børn på femten år

når aldersgrænsen for salg er atten år det er bestemt ikke tilfredsstillende men det er jo altså butiksindehaveren eller bestyreren som skal sikre at der ikke sælges tobak til unge i strid med loven og det er politiets ansvar at holde øje med butikkerne men det kan politiet jo kun gøre hvis forældre eller andre voksne voksne anmelder de butikker som bryder loven

jeg vil godt gøre opmærksom på at forbuddet mod salg af tobaksvarer til unge jo også er ment som et signal fra samfundets side til de unge og deres forældre om at unge og rygning ikke hører sammen

af enhver art inklusive efterskoler så signalet er også meget vigtigt

sørge for at børnene ikke bryder loven eller at de butikker hvor de handler ikke bryder loven fra sundhedsmyndighedernes side har vi som hjælp til butikkerne og de unge og deres forældre gjort meget ud af at oplyse om atten års aldersgrænsen der skiltes i butikkerne og butikspersonalet er informeret om at de har ansvaret for at håndhæve forbuddet vi har også fået indført et legitimationskort til unge som de på forlangende skal vise hvis de køber tobaksvarer øl vin og spiritus så butikkerne er godt klædt på til at håndhæve forbuddet mod salg af tobaksvarer til unge

sundhedsstyrelsen er i løbende kontakt med detailhandelens brancheforeninger hvor man blandt andet drøfter forbuddet mod salg af tobaksvarer og alkohol til unge jeg vil bede sundhedsstyrelsen om ved næste møde at tage spørgsmålet om salg af tobak op med detailhandelen

vi vitterlig har et problem jeg tror vi har et problem

ministerens klare udsagn at

bestemt ikke er tilfredsstillende at

så mange unge under atten år ryger og at de har adgang

have et fokus rettet mod det her jeg har selv været med til

når vi laver lovgivning her i salen på christiansborg

i hvert fald tre elementer skal være til stede for at en lovgivning er god loven skal kunne forstås loven skal helst give mening det er også vores pligt at få det signaleret og så skal loven kunne kontrolleres

holder sig inden for lovens rammer

og det er at sige hvem har ansvaret for børnene og de unge det har forældrene men når vi nu har lavet et

aldersgrænser her i folketinget er det vel fordi vi har erkendt at der er et problem og vi har erkendt at det er et problem som samfundet må gå ind og være med til

løse så derfor vil jeg spørge ministeren når nu ministeren får samtalen med sundhedsstyrelsen om kontrol og sanktion vil ministeren så sige at det er regeringens

detailhandelen har gode kort på hånden jeg ved ikke rigtig hvor de gode kort bliver spillet når så mange unge

at finde på noget andet

måske bryder sig mindre om det er jo den trussel der hviler over den dialog og derfor håber jeg inderligt både når det gælder alkoholgrænsen og aldersgrænsen for

at sikre overholdelse af de af folketinget vedtagne grænser

når jeg nævner at sundhedsstyrelsen i dialogen med branchen

løbende dialog så den bliver alvorlig nok og

kan blive nødvendigt at spille de andre kort det afføder naturligvis et umiddelbart spørgsmål til ministeren

er ministerens tålmodighed ved at være opbrugt eller er ministerens tålmodighed stadig væk stor i forhold til detailhandelen

er ministeren indstillet på i samtalen med sundhedsstyrelsen at bede sundhedsstyrelsen om at lave en undersøgelse af hvor let det er for unge tretten 14 femten årige at købe tobak i detailhandelen i hvert fald vil jeg rigtig gerne som oppositionspolitiker i dialogen med ministeren have de argumenter på hånden så vi kan sige hvornår er det lige nøjagtig vi trækker det næste kort over for

tretten og femten år så vi har brug for

i kraft i fem uger

det er rigtigt at en avis har sendt nogle journalister ud eller rettere sagt nogle børn ud

at det var meget godt at den pågældende

for at tjekke om grænserne bliver overholdt når jeg er så optaget af det skyldes det at politiet jo har meget andet at foretage sig det må være muligt i et samfund at klare sig uden ordensmagten når det gælder noget så enkelt som at overholde nogle af folketinget vedtagne grænser for

tobak det er en lov som har eksisteret i flere år det er ikke en ny lov som detailhandelen

har skullet forholde sig til det er faktisk en gammel lov den har flere år på bagen og derfor synes jeg jo at det må være ministerens ansvar

sørge for at vi ved hvor let

for unge under atten år at købe tobak hvor let er det for en tretten årig at købe

vi ønsker heller ikke fra socialdemokratisk side at politiet skal

ud at stå i hver kiosk og kontrollere det her men så længe vi ikke sikrer at det bliver kontrolleret og sanktioneret så retter befolkningen sig ikke efter det

har ingen respekt for den lov som vi vedtager her på christiansborg og det er et problem

skal være meningsfuld og den skal kunne kontrolleres hvis jeg skulle føje noget til ville jeg

det er jo derfor at vi ikke bare springer til at forbyde alt køb af øl for hvem som helst

men det ville blive opfattet som noget der var helt ude af trit

selv om man er under atten år så det med den folkelige accept

at man appellerer til detailhandelen om selv at tage affære selv at tage ansvar i stedet for at det skal være

en dæmper på udviklingen i udgifterne til en ordning hvor økonomien var ved at løbe løbsk de ledige

kurser og de kan naturligvis også

i to tusind og ti hvor vi indførte prisloftet var

samtidig skal man huske på at amu kurser kun udgør en

uddannelse på erhvervs eller videregående

udgifterne til hele området er steget

nogle kurser er steget men sådan er der jo en udvikling i tingene det der er interessant her er at det er et spørgsmål om hvad vi skal leve af i fremtiden

jo enige om at hvis der er nogle folk der har mulighed for at forbedre deres jobsituation det kan være virksomheder der får opgraderet deres medarbejderes kompetencer ja så kan virksomhederne måske bedre klare sig i konkurrencen

mere valuta hjem til landet så hvorfor er det lige at man har valgt at skære ned på et område hvor der er vækstmuligheder jeg går ud fra at vi er enige om at det er godt at have nogle dygtige medarbejdere og de bliver jo så forhindret i at få deres ret

selvvalgt kursus når ministeren har lagt et loft over

og man har sagt til jobcentrene at de heller ikke behøver at give dem kurset

nogle af kurserne det

har ansvaret for den samlede økonomi

er inden for den samlede økonomiske ramme

så kan vi ikke bare gøre noget ved det og så skidt med den samlede ramme sådan er

man bliver jo nødt til at se på den samlede regning sagen er

udgifterne til seks ugers

når vi har haft nogle dårlige konjunkturer og der har været flere ledige så er der også flere der abonnerer på det her

og der er nitten der er steget så siger ministeren at nu skal der være ens vilkår for direktøren

ned over det hele det korte af det lange er at ganske almindelige faglærte ikke højt specialiserede men ganske almindelige håndværkere i dette land ikke engang kan abonnere på ganske almindelige amu kurser der kan forbedre deres jobmuligheder

som har været med til at frembringe det her siger at ministeren ikke har ret han siger at der er en aftale om at når man har en jobgaranti altså har en garanti om et job i baglommen så har man ret til alle de kurser uanset ministerens loft

på hånden men mangler en kvalifikation

det her kursus fuldstændig ligegyldigt om det ligger over eller under prisloftet og endda

en ledig på et kursus det skal der ikke ret mange dages arbejde

for et jobcenter at

ordninger og hvis

tørre regningen af på jobcenteret og kommunen det

det det handler om der kom et utvetydigt svar fra forligspartneren dansk folkeparti der sagde at

i stand til at tørre regningen af på kommunerne og på jobcentrene og videregive kompetence og

jeg spørger efter om der er et retskrav

udgifterne som vi så i ordningen udgifterne til køb af uddannelse i forbindelse med seks ugers selvvalgt

to tusind og syv

syv hundrede million kroner i to tusind og ti det er altså mere end en tredobling

minister sidde overhørig

om det var den rigtige måde at bruge skatteborgernes penge på eller om ordningen ganske enkelt var blevet dyr i forhold til hvad vi egentlig får ud af det

steget med knap halvfjerds procent nu er udviklingen i antallet af

mål for hvor mange personer der er i målgruppen

længden

eller den anden måde forklare udgiftsstigningerne i

de ledige nogle rettigheder det er jo et smukt princip det løber ministeren så fra nu

med at beskylde socialdemokratiet for noget når man selv bor i glashus skal man ikke kaste med sten der findes ikke nogen i dette land der har lavet så mange rigide regler og har haft et

af alle mulige sanktioner og skemaer og alt muligt andet

ned over hele det her jobcenter og dagpengeområde som ministeren

at tage hele uddannelsesområdet med noget

ved amu loven hver gang et område er blevet lukket ned

industrier og det har fortsat op igennem tiden fra værfter og over til vindmølleproduktion og så videre

nogle kvalifikationer så de kan bestride et andet arbejde inden for en anden branche

forstå at ministeren synes er skidt

til andre former for aktivering så herre bjarne laustsen begår altså ikke blot én brøler her

på papiret ser det pænt ud men i virkelighedens verden kan

jeg tror heller ikke ministeren har gjort sig den ulejlighed at

priserne kunne bringes ned nej nej vi skærer simpelt hen med grønthøsteren over det hele således at faglærte ikke kan få opkvalificering

bare et helt banalt eksempel hvis der går en

kommet i arbejde det er da en billig fornøjelse for samfundet arbejdsgiveren får en

medarbejder han er glad for og den ledige kommer væk fra passiv forsørgelse over i aktiv beskæftigelse hvordan kan ministeren

det netop er en mellemting mellem tv shop og

hjallerup marked for det er nemlig ikke

hvilket jo betyder uddannelse for rigtig mange penge under alle omstændigheder

uddannelser der er under seks ugers

simpel ting som noget man kalder et tårnsvejserkursus jeg tror at ministeren

det er umuligt at få det kan godt være

har ministeren sagt at hun ved bedre det behøver det behøver vedkommende ikke at

fortsætter med at være på dagpenge det er jo virkelighedens verden

nogle kurser hvor der direkte er en garanti for

spørge dansk industri vi kan spørge dansk metal vi kan spørge hundredvis af virksomheder

ikke at give de ledige mulighed for at vende tilbage arbejdsmarkedet

det er ikke noget med at man skal tyde en fugl

her er kontant bonus man kommer i arbejde

der var herre bjarne laustsen netop inviteret og så kunne

på bladt lige det her tårnsvejserkursus

sige jeg har et job

i i det også hænger sammen med arbejdsmarkedet men

uddannelse

økonomisk politik som omverdenen også

at indtægter og udgifter kommer til at

videregående uddannelser og vi har også råd

glæde os over at mange unge søger ind på en ungdomsuddannelse og vi kan især glæde os over at

styrke den udvikling uddannelse er hovedformålet med indsatsen over for unge regeringen har gennemført hele tre ungepakker eller

give både gode og vide rammer for at give uddannelse som tilbud

og det er også derfor vi gør så meget for

at omkring seksten procent af dem der forlader folkeskolen

julie rademachers eget parti var med til at

endnu flere midler

en ungdomsuddannelse derudover er

droppede ud af ungdomsuddannelserne

i en tid med international

en højere arbejdsløshed desværre også blandt unge og jeg er helt med på at vi netop

netop at få unge i gang med enten job eller uddannelse

et job men det viser dog alligevel

jo blandt andet også derfor

at gøre universiteterne bedre

at som de skal have i fremtiden men hvis vi

orden i økonomien og det

fru julie rademacher fejlslutter vi har altså ikke det

på en virksomhed og videre i job

men hvis en ung er

er rimeligt og jeg mener især ikke

længere tid i praktik på en virksomhed med

gerne minde om at det jo ikke er alle unge der skal have tretten ugers virksomhedspraktik men nu er muligheden

samtidig viser undersøgelser at en

på virksomhederne og det vi

traineeordningen og hvordan synes ministeren i givet fald at det stemmer overens med princippet

om lovgivningens neutralitet i forhold til overenskomstmæssige konflikter

en konfliktramt virksomhed for at en udlænding kan meddeles opholds og arbejdstilladelse med henblik på beskæftigelse er det en afgørende betingelse at løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske

med henblik på beskæftigelse i en konfliktramt virksomhed vil udlændingeservice

således skulle undersøge om konflikten har betydning for ansøgerens konkrete ansættelsestilbud herunder om de konkrete tilbudte løn og ansættelsesvilkår

anses for sædvanlige såfremt det på baggrund

ikke kan lægges til grund at løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige vil der blive meddelt afslag på opholdstilladelse der er ikke i reglerne en generel undtagelse for at meddele opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse såfremt en virksomhed er i en lovlig arbejdskonflikt dog gælder specifikt i forhold til koncernopholdstilladelse den betingelse at en virksomhed ikke kan koncerngodkendes såfremt den danske del af koncernen er ramt af en lovlig

i det her tilfælde indere kan tilbyde sig til lønninger der trods alt ligger noget under endda noget under det

danske it medarbejdere får

og det er der jo konkret i virksomheden csc i øjeblikket ikke så mange fordi der er nogle begrænsninger for hvordan konflikten kan udvikle sig på virksomheden men vi kan se frem til her i løbet af en måneds tid

omfattet af konflikten hvis der i øvrigt ikke findes en løsning på den

tænkt sig at trække især indiske medarbejdere ind til at udfylde

mener ministeren

i og med at man direkte går ind og udfører det arbejde

er konfliktramt og dermed tager luften ud af

og lovligt kampskridt som en fagforening har taget

jeg har fuld tillid til at at arbejdsmarkedets parter

de konflikter der måtte opstå jeg synes også jeg må sige at det at jeg skal stå i salen og kommentere en så konkret sag

set i forhold til den danske model måske er lidt

i høj grad er strid med

den måde vi indretter arbejdsmarkedet på det er nemlig ganske unikt

træde i karakter med andet end de der luftige formuleringer om hvad det

én virksomhed men hvis vi ikke griber ind nu er der grund til at tro at det

i en lovlig overenskomstmæssig konflikt kan gå ind og undergrave de kampskridt som jo er en del af den danske model hvis man ikke her begrænser muligheden for at en virksomhed tager udlændinge ind som strejkebrydere

den danske model om at arbejdsmarkedets parter løser de konflikter der er

øvrigt har man arbejdsretten til at overse om der måtte ske

at den danske model vil løse de udfordringer

er i overensstemmelse med den danske model

etableret konflikt må jobcenteret ikke sender arbejdskraft ud til virksomheden

jo ikke valgt side eller grebet ind i den

at understøtte den danske model ikke ved at tage stilling til konflikten men ved at sige at den ene part ikke må løbe om hjørner med den anden ved at tage luften ud af de kampskridt ved at importere arbejdskraft til

at vi fastholder statens neutralitet i forhold til en konflikt

skulle være tale om et neutralt ønske skulle

af lave indkomster ikke har råd til

findes der også en række forskellige muligheder blandt andet efter beskæftigelsesministerens lovgivning for at give tilskud til tandbehandling og vi har i øvrigt også i regi af satspuljen afsat midler til etablering af tandklinikker til socialt udsatte borgere i fire af landets største byer men man er jo også nødt til at se

i danmark den samlede offentlige

af sundhedsydelser i danmark er meget høj i international målestok egenbetaling for visse sundhedsydelser som for eksempel voksentandpleje psykologhjælp

skal ses i sammenhæng med at behandling ved den praktiserende læge og

langt overvejende er vederlagsfri om den nuværende fordeling mellem

meget specifikke områder det er blandt andet de såkaldte ghettoer eller boligudsatte områder og tingbjerg og nordvestkvarteret i københavn er nogle af de områder hvor man kan se at hver femte ikke har været til tandlæge i over tre år og hvis man undersøger

det er ufaglærte det er såkaldte indvandrere eller nydanske borgere

vil tillade mig måske lidt provokerende

når man ser på nogle af de her

timers reglen kan man se at det har skabt en

økonomiske råderum og det får selvfølgelig også konsekvenser i forhold til om man har råd til at gå til tandlæge eller om man har råd til at sende sit barn

sportsaktivitet så lidt set i det

synes ministeren ikke regeringen har haft et ansvar i forhold til

fravælger at gå til tandlæge jeg har set den her undersøgelse fra arbejderbevægelsens erhvervsråd som ikke forholder sig til at lavindkomstgruppen

af borgere som er socialt udsatte og som har problemer i deres liv men den består også af borgere som er selvstændige erhvervsdrivende

men vi har jo netop også i forhold

de socialt udsatte borgere med aktivloven taget højde for at kunne hjælpe nogle af dem som ikke har råd til

som er blevet skabt under den her regering har fået en negativ konsekvens for en række borgere

nogle af de her borgere bor blandt andet i socialt udsatte områder som tingbjerg

i københavn og der

ikke har været til tandlæge i tre år i træk er vokset med ti procent

et meget konkret tal som egentlig viser at der altså er en

vil gerne have ministerens kommentar

er en sammenhæng mellem de lave ydelser som den her regering har indført og så

’erne nu er jeg barn af en tandlæge og ved

at man ikke går til tandlæge jeg ved også at når man kommer

der er nogle af vores udsatte borgere

regler og rammer som regeringen har været med til at sætte og vedtage

starthjælpen som har en direkte negativ effekt

familiernes indkomst faktisk

hvor det viser sig at der vil være ti gange så mange ægtepar i københavn som står til at miste kontanthjælpen fordi den her såkaldte

kommer til at træde i kraft og det kommer

skabe en negativ effekt for familiernes økonomiske råderum

er en sammenhæng mellem andelen af borgere der bor i de her socialt udsatte områder og så de regler regeringen har været med til at

fortælle nogle borgere her i virkelig sørge for at gå ud og få jer et arbejde

det synes jeg egentlig er sund fornuft

få hjælp til at gå til tandlægen hvis man er enlig mor eller noget andet

og give mulighed for at yde tilskud til

rent faktisk baserer sit spørgsmål på

af de borgere der er i gruppen ude af denne gruppe igen efter et år det siger noget om at

har gode muligheder for social opdrift i kraft af uddannelse og arbejde

og skabe lige muligheder regeringen har igangsat og vil også fortsat igangsætte initiativer der skal hjælpe udsatte borgere lad mig give tre eksempler

lidt over ni hundrede million kroner til dette arbejde vi har lavet en hjemløsestrategi hvor der er afsat over en halv milliard kroner og så har vi lanceret en civilsamfundsstrategi faktisk den første der skal være med til at styrke inddragelsen af frivillige foreninger og

særlige kompetencer og værdi i det sociale arbejde men regeringen er

fattigdom som værende udelukkende et økonomisk spørgsmål vi mener derimod også at det handler om nogle

sundhedsmæssige og sociale problemstillinger som man skal se på i forhold til det at kunne klare

hvis vi udvikler disse indikatorer på den rigtige måde og med tilstrækkelig omtanke

at ministeren synes at fattigdom også har noget med uddannelse og noget med sundhed at gøre og

med økonomiske indikatorer at gøre det tankevækkende er

at lige præcis under den her regering

ulighed som kan ses både på uddannelsesområdet

rapport jo netop at det rammer socialt skævt og økonomisk skævt det er borgere der bor i de socialt belastede områder som tingbjerg og nordvestkvarteret i københavn det samme gælder også med økonomien andelen af familier der bliver smidt ud af deres lejligheder

råd til at betale husleje er støt stigende ikke mindst i københavn

på en række af de her områder som ministeren

spørgsmålet er så hvordan man kan bekæmpe fattigdom ministeren mener at ministeren har været med til

når vi kan se at der er nogle konkrete regler der gør at uligheden bliver ved med at vokse

mærkes ude i de områder det er netop kontanthjælpsloftet det er netop starthjælpen det er netop tre hundrede timers reglen som snart bliver til fire

som skaber meget større ulighed

nydanske borgere og generelt borgere med en meget dårlig social og

så synes ministeren egentlig at det er rimeligt at sige at det går godt eller at man har gjort en indsats når der reelt er så stor en skævhed

og vi bliver også udråbt som et af de lande der ud

et af de mest lige lande også er et af de mest rige lande jeg synes

vi kan være stolte over at det er lykkedes os at opbygge et velfærdssamfund hvor der også er mulighed for

vi under den økonomiske krise er blevet ramt hårdt er der også en masse der har mistet deres arbejde

socialdemokraterne faktisk synes det

forkert at man har været inde at se på

noget ved det aspekt der hedder at man

den økonomiske krises skyld det er socialdemokraternes skyld det er borgernes egen skyld men det er aldrig regeringens skyld

vi året for fattigdom det der skete fra ministerens side var ingenting det var en række konferencer og så var det det jeg gad godt vide hvor mange

egentlig fortsætter men når man ser på kontanthjælpsloftets konsekvens så skaber

det viser tallene også det samme gælder også i forhold til introduktionsydelsen

vi er meget lige når man decideret kan se en større

større ulighed at andelen af unge der falder fra uddannelserne

familier børn der ikke

i de områder som er ramt af de her ydelser

kommunerne har virkelig taget godt imod den her ghettostrategi

aflyst deres egen så vidt jeg kan forstå på deres boligordfører

vi gerne vil i vores arbejdsprogram

at man taber penge ved at tage et arbejde

der ikke er arbejde til alle de mange mennesker

laver man nogle regler der decideret er målrettet bestemte grupper i samfundet

skævt andelen af indvandrere fra ikkevestlige lande i forhold til næsten alle de andre ramte

næsten halvfems procent det mest interessante ved det

bare rammer etnisk skævt men det rammer skævt i forhold til ligestilling så vi gør en række kvinder

den måde gør den ene person meget afhængig af den andens indkomst

fokus på på fattigdom og at fattigdomsåret

opmærksom på det men samtidig står ministeren jo lige

at vi er et lige samfund vi er et rigt samfund ministeren

kun tror på hvad kommer fra arbejderbevægelsens erhvervsråd selv om der egentlig burde være noget af

arbejde i kortere tid og så kan man igen komme på kontanthjælp hvis det er det man meget gerne vil med livet men

arbejdsduelighed

at gå på arbejde